følgende anmeldelser ministeren for ligestilling og kirke lovforslag nummer hundrede og fem social og integrationsministeren lovforslag nummer

hundrede og syv økonomi og indenrigsministeren lovforslag

hundrede og otte skatteministeren lovforslag nummer

ministeren for sundhed og forebyggelse lovforslag nummer hundrede og ti beskæftigelsesministeren lovforslag nummer hundrede og elleve transportministeren lovforslag nummer hundrede og tolv peter skaarup karsten lauritzen og tom behnke

to og halvtreds finn sørensen

af folketingstidende

til at besvare spørgsmål i spørgetimen i dag har statsministeren udpeget erhvervs og vækstministeren

for ligestilling og kirke ministeren for nordisk samarbejde til erhvervs og vækstministeren er anmeldt følgende spørgere gitte lillelund bech kristian thulesen dahl

ellen trane nørby til ministeren for ligestilling og kirke er anmeldt følgende spørgere inger støjberg martin henriksen mai henriksen ellen trane nørby fatma øktem christian langballe jakob ellemann jensen karen ellemann lykke friis anni matthiesen gitte lillelund bech det er åbenbart at vi ikke kan nå mere end højst fem

samarbejde er ikke anmeldt spørgere jeg går ikke ud fra at der er flere der vil melde sig

i første runde har spørger og minister begge to minutters taletid og derefter er

første spørger til erhvervs og vækstministeren

i det private erhvervsliv

en måling fra rambøll som viser at firs procent af danskerne er imod at man laver kvoter i bestyrelser for henholdsvis hvor mange mænd og hvor mange kvinder man skal have i bestyrelserne

vækstministerens holdning er til kønskvoter i bestyrelser

mener at det ville være en fordel for dansk erhvervsliv og en fordel for samfundet at vi får flere aktive kvinder ind i

ikke ligger lige for at det sker via kvoter

lovgive på området eller ej jeg noterer mig jo at sfs fremtrædende medlem

har sagt at der kommer en lov

er meget vigtigt at vi får indført kvoter i bestyrelserne i danmark så derfor kan jeg måske bare

bebudede lovforslag der handler om at der skal indføres kvoter i bestyrelser

af kvinder i bestyrelser så regeringen arbejder også med et forslag som bliver præsenteret i

at det er et lovforslag som regeringen kommer med

danske bestyrelser og når lovforslaget ligger der

mere konkret til indholdet men jeg kan love spørgeren at vi tager vores regeringsgrundlag særdeles alvorligt

til den gruppe af folketingspolitikere der synes at det har været en hård tid for socialistisk folkeparti altså der kom en ny regering efter valget i september måned

bredt sig sådan et billede af at

får noget ud af at være med i regeringen og at

kæmpede kampen for en betalingsring men

gøre noget ved den kollektive trafik og så videre der har vi så lavet et forlig om det

det var en oplagt anledning til at give ham mulighed for at forklare

successer i regeringen

det mest naturlige at tage fat på

at få understreget sfs successer i regeringssamarbejdet

det oplæg som var sfs valgoplæg til valget i september som havde overskriften friske øjne på danmark

gav klar besked om sfs valggrundlag nemlig tolv konkrete mål der kunne skabe et stærkere danmark

vækstministeren husker den brochure jeg desværre ikke

kan vi ikke her i spørgetimen få løftet sløret for hvordan sf synes at det går med de vækstskabende initiativer som var en del af sfs eget valggrundlag de tolv mål man ville måles på

den ansvarlighed som dansk folkeparti har udvist blandt andet i forbindelse med den udviklingspakke

vi lavede i forrige uge og som er med til at sikre at der gives for tyve milliard kroner bedre

eksportgarantiordningen med yderligere tyve milliard kroner det er to meget konkrete initiativer som i den grad er med til at understøtte vækstbetingelserne for små og mellemstore virksomheder og for vores eksportvirksomheder

er en fælles erkendelse af at væksten i samfundet er helt afgørende dertil kan jeg også supplere med at den kickstart som regeringen fik igennem med finansloven jo også bidrager til at sikre at der bliver skabt otte tusind nye job

det er alt sammen noget som tæller på plussiden når man som erhvervs og vækstminister skal se

vi overtog regeringsmagten efter en periode hvor dansk konkurrenceevne gennem ti år stille og roligt blev forringet og hvor lønkonkurrenceevnen tilsvarende blev forringet så det er en kæmpe udfordring den nye regering har taget på sig

jeg er da også utrolig glad for at det det erhvervs og vækstministeren kan fremhæve som en del af succesen er det

der kan man finde rigtig mange ting der handler om alt mulig andet end det

er dækket ind af det der nu er

spørge ministeren om det med højst fire og tyve elever i en skoleklasse eller to lærere i dansk

ikke spørge om her men det kunne godt være at ministeren af egen drift ville fortælle hvilke af de her tolv mål der så bliver dækket ind

er lidt overrasket over at jeg som minister roser et oppositionsparti for at tage ansvar

de ti foregående år hvor man så hvordan konkurrenceevnen stille og roligt blev forringet det er en katastrofe for samfundet og det viser bare at man ikke via blokpolitik kan sørge for at skabe den tillid der skal til i samfundet sådan at både danske og udenlandske virksomheder vil investere med henblik på at skabe ny vækst

for at tage et medansvar for udviklingspakken nu er det sådan at regeringen har siddet i fem måneder og jeg synes sådan set at det at man kan levere

vækstinitiativer for to gange tyve milliard

så ringe endda at man kan levere en kickstart for atten

som er et skridt på vejen til at realisere

som muligt der bliver involveret i i forhandlingerne sådan at det samarbejdende folkestyre også kan smitte af og glæde befolkningen fordi den kan se at nu er der et arbejdende folketing og ikke bare et folketing som spiller pingpong og leger

ting vi diskuterede i fællesskab før valget men så kan man jo selvfølgelig prøve at lave christiansborgdrilleri

brede flertal jeg vil egentlig lægge det

formål er at søge indflydelse det har vi vist i alle mulige sammenhænge

vi går efter indflydelsen og så må vi se hvor langt vi kan trække regeringen i det vi mener er den rigtige retning

at finde ud af i hvilket omfang de succeser ministeren måtte synes der

med regeringssamarbejdet indtil nu falder tilbage

de krav som sf stillede før valget meget konkret formuleret i et valgudspil med tolv konkrete mål som man sagde man ville

man havde sat sig der er dækket ind af det ministeren siger det var derfor jeg bad ministeren om at konkretisere det

rimelig dybt involveret i arbejdet med med sfs valgkamp

hvad det er for nogle mål der nu er

bla at vi skal sørge for at forbedre konkurrenceevnen

vi sørger for at understøtte ikke mindst de små og mellemstore

i regeringsgrundlaget i øvrigt også en del af det der har bundet de tre partier

på baggrund af det de sagde før valget vi er på rette vej

noget af det min kollega fru gitte lillelund bech spurgte til

vækstministerens svar at erhvervs og vækstministeren arbejder på et lovforslag

at der skal ske tvangsindkvartering i de danske bestyrelser

af indhold i det her lovforslag

ellen trane nørby som jeg gjorde over for fru gitte lillelund bech at regeringen

sikre at der kommer flere kvinder ind i bestyrelser og at vi arbejder med et forslag

er at man skal tvangsopløse danske virksomheder hvis

når erhvervs og vækstministeren ikke vil afvise det

må jeg jo tage det som en bekræftelse af at den politik man hidtil har haft på området står står ved magt

vækstministeren hvordan harmonerer det med en erhvervs og vækststrategi hvis man vil ind og tvangsopløse danske virksomheder og hvordan harmonerer det i det hele taget med regeringens sådan fine sætninger om at man skal give større frihed og tage byrder væk fra erhvervslivet

man samtidig vil bestemme og fratage

over bestyrelserne og deres mulighed for selv at kunne sammensætte slagkraftige bestyrelser

så selv begynder at forholde sig til jeg siger bare i al stilfærdighed at vi arbejder på et forslag

markante administrative lettelser for virksomhederne så det er sådan set også en dagsorden som

kan nikke genkendende til og vil sætte pris på når de forslag bliver præsenteret jeg tror nu en gang det er klogest at man signalerer og det gør jeg med glæde at vi har

der kommer flere kvinder ind i bestyrelserne og når det forslag

mulighed for at kommentere det men det ligger ikke i

virksomhederne skal opfatte det som et afbureaukratiseringsforslag at det nu ikke længere er dem selv der skal tage stilling til hvem der skal sidde i deres bestyrelser fordi det er en opgave som

et administrativt forenklingsforslag fra

sætter fokus på de administrative byrder

som vi var fremme med et forslag som fungerer i england et forslag som fungerer i norge

jo virkelig giver mulighed for vækst for nogle af de små virksomheder nogle af iværksættervirksomhederne som er pressede og som har behov for have de første par år til at få et fodfæste det har ministeren afvist men jeg har fortsat ikke fået et eneste konkret svar hverken skriftligt eller mundtligt på hvad ministeren så vil komme med i stedet for for at gøre det lettere at starte virksomhed i danmark gøre det lettere at få fodfæste som lille virksomhed i danmark

spørgsmål fra venstre om samme emne af forskellige personer jeg husker ikke lige præcis

det er meddelt at der i nær fremtid og jeg kan sige det på den måde at det er i meget meget meget nær fremtid bliver fremsat et forslag fra min side om hvordan man i den grad

skal man dels give en lang række dispensationer som

til eu reglerne dels sker der bare det

er gået kommer der en ophobning af

vi vil gå en helt anden vej og jeg tror spørgeren vil

spørgsmål på til erhvervs og vækstministeren for vi har stadig væk ti der gerne vil have ordet til ministeren for ligestilling og kirke

her i danmark ordføreren taler om kvinder er meget meget forskellige ligesom mænd også

som bekendt ikke har kvoter

må det blive et hypotetisk spørgsmål og så bliver

det kommer an på hvilken slags kvinde det er hvordan har det med det det er desværre det nærmeste jeg kan komme

tydeligvis lagt op til kvoter nu det har erhvervs og vækstministeren lige bekræftet og det

ordførere fra regeringspartierne

op med sig selv hvordan de kvinder der på den her måde jo i virkeligheden bliver diskrimineret ind i bestyrelser

en bestyrelse

fordi man har visionerne men man bliver placeret i en bestyrelse på grund af en kvote

ministeren for ligestilling må da have gjort op med sig selv hvordan kvinder i almindelighed vil have det med det

tale om kvoter i danmark jeg hørte ikke ministeren sige at der ville komme kvoter jeg hørte ministeren sige at vi arbejder på et forslag som kommer på et senere tidspunkt i år som vi har sagt hele vejen igennem så jeg hører ikke noget

ministeren om at der skulle komme kvoter hele spørgsmålets forudsætning er jo netop

kvoter men det er der jo ikke så derfor

igen desværre hypotetisk nu har ordføreren selvfølgelig det sidste spørgsmål og

vi har ikke kvoter i danmark og der bliver så vidt jeg ved og som jeg også

det vi har sagt og som vi også hører ministeren sige er at vi gerne flere kvinder i bestyrelser både de private og de offentlige

taget en runde i danmark hvor vi har talt med eksperter vi har talt med

kvoter specielt set i lyset af det som jeg også hører den foregående spørger sige og måske også

en stribe ordførere fra regeringspartierne

bekræfte at der kommer kvoter så enten står ministeren nu og underløber sine egne ordførere eller også

der egentlig arbejdes med i regeringen jeg kan

politiken den fjerde

sådan at herre rasmus horn langhoff den trettende marts

på området kvoter er hverken populære eller kønne men de virker og det er det vigtigste

siger ministeren ikke hvad der arbejdes med i regeringen

bare bede ministeren om at sige hvad er hvad hvad er op og hvad

en stor debat om kvoter i danmark og det er også fuldstændig rigtigt at der har været tale om at det kunne

der står også i regeringsgrundlaget at vi vil gå ind at kigge på kvoter

diskussionen tager bare hele tiden udgangspunkt i

tvangsopløse firmaer og indføre en tvungen fyrre procents kvote som

jeg mig sige det klart

de homofile vielser i

jeg vil egentlig godt selv indlede med at sige at vi har været imod de homofile vielser men

drejer sig om at vi er ude efter de homoseksuelle vi synes jo i dansk folkeparti at de rettigheder som homoseksuelle har fået på lige vilkår med andre er gode og fine

det er et fremskridt at de homoseksuelle ikke længere behøver at krybe langs murene men kan sige hvad de er og være der

uenighed blandt biskopperne der er flere

ti procent af

om kirkeministeren

kan komme til at stå som den der kom til at splitte folkekirken ad ikke blot ved lovforslaget men også ved den

jeg mener at man kunne have været tilbøjelig til at lytte noget mere

om kirkeministeren ikke er bekymret for at det her faktisk kan splitte

at sige at man ikke er imod homofile

er glad for at man ikke er imod homoseksuelle i dansk folkeparti så nævnte

det er rigtigt jeg er kommet på fornavn med dem er frands og brian og de tilhører den kirkelige højrefløj som igennem tyve år langsomt har været ved at danne frikirker frimenigheder og så fremdeles

så er der to der siger at

på grund af homoseksuelle de har også problemer med kvindelige præster de har også problemer med at vie fraskilte

folkekirken har også plads til dem men de siger vi vil ikke blive

de homoseksuelle så

var i aarhus fik at vide at

truet med dommedag ti procent er dommedag det er også voldsomt mange

i nitten otte og fyrre hvor man også fik kvindelige præster

den samme uro i nitten otte og fyrre hvor man lige pludselig skulle til at

til nogle andre ting der var massive protester underskriftsindsamlinger osv men lige pludselig

en situation meget kort tid efter hvor vi ikke kan forestille os en folkekirke uden

han regner med at op mod fem og halvfjerds procent af præsterne

en undersøgelse tidligere der viser at op mod fem og halvfjerds procent af præsterne bakker op om det her

tre og halvfjerds procent af

hvis man tror det undervurderer man i den grad

som som trossamfund

jeg vil jo mene at man også fra kirkeministerens side har

tromlet hen over folkekirken på en uskøn måde

om det er helt medholdeligt i forhold til grundloven

de homoseksuelle kan få lov til at gå i kirke det er der ikke nogen som helst der har sagt at

vil kunne splitte folkekirken i en grad som

i samrådet med hensyn til at tromle hen over

ikke enig i nu bliver regeringen nogle gange beskyldt for at tingene går for hurtigt

nitten ni og firs når man tager ud i det kirkelige landskab siger folk

så vi kan komme i gang med alle de andre gode ting

i gang med og som interesserer os og det kan for eksempel være de menighedsrådsvalg

som er meget større end det her og som har meget større betydning jeg tror ikke at det vil splitte folkekirken

vil vie homoseksuelle behøver i ikke at gøre det

respekt for jeres overbevisning

altså når jeg nu spørger

jeg er bekymret for folkekirkens fremtid

er som regel kommet fra folkekirken selv

folkekirken et vielsesritual for homoseksuelle og der må jeg

ægteskab kirkeligt forstået

mellem mand og kvinde som sigter på

det her forhold kommer til til

splitte folkekirken

der er et stort flertal for de her vielser jeg har ikke pålagt folkekirken

vil et flertal bidrage til at komme med et vielsesritual

tvinge biskopperne til noget som helst

at det er ægteskabsstiftende

som fuldstændig ægteskabsstiftende

været i dialog med biskopperne biskop som rådgiver

jeg har også talt med det kirkelige landskab og de siger at når man skal tolke bekendelsesskrifterne

de siger også at det skal være teologisk kyndige

er meget bekymret for folkekirken

til ordføreren at

flest der meldte sig tidligt til ham men ministeren

jeg kan forstå at regeringen vil udarbejde lovforslag om kvoter for kvinder i virksomheders bestyrelser og jeg kan starte med at sige at de konservative jo er stærke modstandere af et sådant forslag dels fordi vi mener det er unødig regulering for erhvervslivet

fordi vi mener det er en misforstået ligestillingspolitik

trækker i samme retning altså eksempelvis

kampdag der kommer ligestillingen i sagens natur på dagsordenen

rigtig mange gange også hvis man kigger i de avisartikler der har været

offentlige skal gå forrest vi er oppe på

tre og tyve pct når det handler om kvindelige bestyrelsesmedlemmer det jeg også

er derfor jeg taler om den ottende marts

at kigge på ligestillingslovens § elleve hvor der står at

balanceret sammensætning i offentlige bestyrelser

og det arbejder vi på lige i øjeblikket

jo sagt hele tiden at vi kommer med noget senest til efteråret men vi arbejder på nogle modeller der gør at vi kan få flere kvinder i bestyrelser vi har talt meget om

de private bestyrelser men her er det som fru mai henriksen også siger

kan forstå at ministeren er ganske positiv over for også

man må vel også forvente at regeringen så også sætter ind hvor den vil mene er problemer

flere mænd der er ledere end kvinder det er jo

ikke er nok kvinder til rent faktisk at kunne opfylde sådanne kvoter

ministeren finde de kvinder

at være ledere når de ikke engang er ansat i

færre og færre kvinder

når vi så spørger

gør vi ud fra hvad der er god

jo være nogle usynlige barrierer i at alt jo bliver defineret

på alternative områder for jeg tror at meget af

tænke alternativt og måske være opmærksom på de barrierer der

en stor søgning og at det er fordi kvinderne rent faktisk bliver udelukket

som ikke er blevet til noget så kunne man ikke bare forestille sig at regeringen nu gjorde alle en tjeneste og så også droppede det her altså jeg mener bare

fru mai henriksen egentlig taler om og det

skrevet ind i regeringsgrundlaget

det man skal forholde sig til at vi vil arbejde på og arbejde for at gøre alt hvad vi kan for at få flere kvinder ind i bestyrelser og så vil vi også kigge på kvoter

mange ting vi taler jo hele tiden om

vi gjort igennem de sidste ti år hvor der

mange andre ting jeg ved at den tidligere regering

hvor man belønner hvis der kommer flere det har man jo gjort og det er vel ud fra den tanke at der er et problem vi synes jo begge at der er et problem og det vil vi løse

og så så er det sådan at de virksomheder er leve op til det og hvis ikke

til ministeren for ligestilling og kirke er fra fru ellen trane nørby værsgo

at tale om positive initiativer

at man skulle forpligte sig og så tilbagerapportere

det der er hele essensen i den tidligere regerings charter for flere kvinder i ledelse hvor man i positivt samarbejde med erhvervslivet går ind og fremmer en større mangfoldighed fordi vi ved det kan betale sig på bundlinjen det er jo det det radikale venstre socialdemokraterne og sf gennem årene har kritiseret jeg kan slet ikke

som ikke er blevet sat på de initiativer som den tidligere regering tog

charter for flere kvinder i ledelse operation kædereaktion og nogle af de andre positive mekanismer

har jo ikke skortet på socialdemokrater

ligestillingsministeren burde være lidt mere præcis i sine svar

en uge siden at både sfs ordfører på området og socialdemokraternes ordfører på området var ude at sige at der kommer kvoter i danmark kan vi ikke få

om det her ønsker man kvoter eller ønsker man at fortsætte den tidligere regerings initiativer på området og i så fald

men så kom da i det mindste med en anerkendelse af at de initiativer som den tidligere regering tog sådan set var virkningsfulde og netop rummede en mangfoldighedsdagsorden som var positivt fremadrettet i stedet for at tro på at tvangskvoter er svaret på

at det er sandet til noget kunne tyde på

ansvarlige for det i de forskellige virksomheder enten siger op eller har fået nye stillinger eller hvad det nu kan være så det kommer vi til

og man ikke kan få et konkret svar

vi meget ærligt har sagt og jeg meget meget ærligt har sagt prøv at høre vi er ved at arbejde på en model og vi er midt i

proces jeg har også hele vejen igennem sagt at jeg samler informationer det gør

fra de andre europæiske lande det gør jeg fra danmark i går holdt jeg

netop for at samle informationer og vi er

langsomt gået i krig med at prøve at finde en model

jeg har også hele vejen igennem sagt at den her model kommer

heller ikke kan forvente at jeg kan svare helt præcist

når vi er midt i processen

to news om at der skulle indføres kvoter harmonerer jo ikke med det som ministeren har stået og sagt tidligere i dag

i lighed med sine partifæller synes at charter for flere kvinder i ledelse og operation kædereaktion var dårlige initiativer

og som jeg sagde

af negativ karakter som ikke blev sat på den indsats som vi gjorde

gerne rose ministeren for nu så helhjertet at sige at charter for flere kvinder i ledelse og operation kædereaktion sådan set var virkningsfulde instrumenter som man kan bygge videre på og som ministeren agter

socialdemokraternes og sfs ordførere sagde i går om at der kommer kvoter

men hvis man mener kvoter forstået i en norsk kontekst som vi har snakket om med tvangsopløsning

hvor virksomhederne bliver udelukket fra at søge opgaver hos det offentlige såfremt man ikke har en vis andel

indtjeningsmuligheder kommer der sådanne kvoter i danmark

ind og målte på ligesom vi gør i kommunerne der har vi jo indført det med sociale

til rådighed er dem vi handler med men igen

os fast på noget men vi kigger på alle de ting der er

det jeg har sagt rigtig mange gange og noget af det som

nødsaget til at kigge på er jo helt klart dialogen med det private erhvervsliv og det er

er sluttet det næste spørgsmål til ministeren for ligestilling og kirke er

fru fatma øktem

at spørge ministeren hvordan han ville føle

på grund af hans etnicitet

meget meget usagligt

godt tænke mig at spørge ministeren hvordan tror

kvinder har at nu er kvinder

i sagens natur ikke har kvoter men noget af det jeg synes er helt fantastisk

lovforslag på området hvor man hvor man vil arbejde for flere kvinder i bestyrelserne

både socialdemokraternes og socialistisk folkepartis ordførere gå ud og tale om at de her kvoter kommer

rasmus horn langhoff der siger jeg tror ikke

uden om lovgivning på området kvoter er hverken populære eller kønne men de virker og de er vigtige og gentagne gange har han

socialistisk folkepartis ordfører sagt at de her kvoter kommer

vi har talt om kvoter lige siden regeringsgrundlaget blev fremlagt kan ministeren da ikke sige at de her kvoter ikke

artikel og jeg har heller ikke set det tv to news indslag det synes jeg

nogle citater ud jeg ved ikke hvilken kontekst det er skrevet i jeg ved ikke

så det kan jeg i sagens natur ikke svare på

helst tidspunkt sagt at vi for eksempel får en norsk model hvor vi tvangsopløser firmaer eller bare det der ligner det jeg har sagt

er interessant er incitamentsstrukturerne fuldstændig

dem som jeg har talt med organisationer og virksomheder

at man har måltal for det der er interessant når vi taler om kvoter

en undersøgelse fra rambøll management

om han er for eller om han er imod om han vil indføre dem eller ej

siger danskerne klart nej tak til

godt tænke mig at høre om ministeren ikke også synes at han skylder dem et svar nu ved jeg godt at ministeren vil sige at der kommer noget

man kigger på forskellige modeller fordi vi skal have den danske model

fyrre procent kvinder i børsnoterede

forholder sig til den norske model

også hører med de fyrre procent og tvangsopløsning og

fuldstændig enig med ordføreren fuldstændig enig

hvis vi udnytter tiden meget effektivt kan

ministeren for

vi taler jo lidt om kvoter og et andet sted man har set det

er inden for det politiske område altså et område som det vi er meget nær ved her hvad er ministerens holdning til den betænkning som europa parlamentet i går vedtog

opfordrer kommissionen og medlemsstaterne til at fremme ligestilling i politik blandt andet gennem kønskvoter på de nationale partiers valglister

at være opmærksom på magtfordelingen og være opmærksom på

det politiske

en tilkendegivelse politisk synes jeg det er

er der én ting som som gavner og det

rundtomkring i europa og det gør man ikke mere

er en god idé men det man selvfølgelig taler om er hvordan skal vi gøre det hvilke instrumenter skal vi bruge

om barrierer så handler det om at fjerne de usynlige barrierer der kan være

jeg henviste til da jeg talte om

jeg tror at tanken er at

bestride de magtpositioner der nu er som et politisk liv selvfølgelig giver mulighed for og

usynlige barrierer der kan være det er det der er tanken også bag

strengt taget heller ikke det jeg spurgte om kan man sige men hvis man ser

opstille kvoter for hvem der skal opstille til til hvilke partier hvorledes skal man så hvis man indfører det her regulere det hvis vælgerne er så

uforsigtige eller uforskammede at vælge forkert at komme til at vælge

skal vi så også have kvoter for hvor mange af hvert køn der skal sidde herinde

at man skulle bruge kvoter

om hvor mange af de usynlige barrierer vi kan se der er på vej til de forskellige magtstrukturer men ikke kun dér

det mange steder og det er det eneste

noget med holdninger

vores tilgang er til magt til hinanden som forskelligt køn

ikkeforberedte spørgsmål er slut vi siger tak til ministeren for

vil jeg godt gøre opmærksom på at jeg

præsidiets vegne har sagt til herre claus hjort frederiksen at det her spørgsmål egentlig rettelig burde rettes til folketingets præsidium og ikke til statsministeren fordi det der refereres til i spørgsmålet ikke er et forslag fra statsministeren men et initiativ fra folketingets præsidium som allerede var

de enkelte ministre i de fleste demokratier er et omdrejningspunkt i kontrollen med regeringen og spørgsmål

i fuld offentlighed i parlamentssalen er statsministeren så enig i at det vil være et stort demokratisk tilbageskridt hvis menige folketingsmedlemmer afskæres fra at stille de såkaldte § tyve spørgsmål til statsministeren

folketingets formands præcisering inden vi gik i gang her for med al respekt

jeg nødt til at sige at spørgsmålet bliver stillet til den forkerte for det er jo ikke mig der har rejst spørgsmålet om ændringer af den måde der spørges på her i folketinget det er ikke mig som det fejlagtigt anføres i begrundelsen for spørgsmålet

og det skulle egentlig også undre mig

for det er jo netop folketingets formand der på baggrund af drøftelser i folketingets præsidium

ændre spørgetimen

opfordre herre claus hjort frederiksen til hvis man er interesseret i at fortsætte med den diskussion at rette henvendelse til repræsentanterne for venstre i folketingets præsidium og i udvalget for forretningsordenen

skal så også sige at jeg for mit vedkommende egentlig ikke har taget stilling til til de henvendelser der har været fra folketingets formand men kun mundtligt tilkendegivet at eventuelle ændringer af især spørgetimen

som forsøgsordning først kan gennemføres efter

med et spørgsmål om at begrænse adgangen til at stille spørgsmål til statsministeren som § tyve spørgsmål og reserverer det til en kreds af partiformand

alligevel tillade mig at spørge om hvad statsministerens personlige opfattelse af det her er om

deler den opfattelse at vi her er inde og røre ved en krumtap krumtap i demokratiet nemlig at alle en hundrede og ni og halvfjerds folketingsmedlemmer

til at stille konkrete spørgsmål til statsministeren til besvarelse her i folketingssalen

har misforstået adressaten i den her sag

også claus hjort frederiksen har misforstået sagens indhold

hver tirsdag efter den nuværende model at spørgetimen vil være reserveret til partilederne at der i de uger hvor der er spørgetime med statsministeren ikke vil være mulighed for at stille § tyve spørgsmål til statsministeren til mundtlig besvarelse i spørgetiden om onsdagen og at der i de øvrige uger uger vil kunne stilles spørgsmål til mundtlig mundtlig besvarelse om onsdagen medmindre statsministeren er bortrejst så det er måske lidt mere kompliceret end ordføreren giver udtryk for her der er altså ikke tale om så vidt jeg kan se at folketingets formand lægger op til at folketingsmedlemmer ikke længere skal have mulighed for

stille de såkaldte § tyve spørgsmål til mundtlig besvarelse i fuld offentlighed i folketingssalen

repræsenteret på fin måde

kan man jo diskutere det med statsministeren bagefter

og i et demokrati at man også kan diskutere

den slags ting i folketingssalen og at det ikke skal være henvist til en særlig kreds der diskuterer det her det må jo være sådan at statsministeren må have en opfattelse af om den her adgang skal indskrænkes eller

om at det er otte partiformænd som ligesom i de debatter man har i valgkampe i tv kan stå her og diskutere vigtige sager

situation men der er altså en demokratisk værdi i at man også kan spørge landets statsminister

om hvad statsministerens opfattelse er i disse spørgsmål

efter min mening vil debatten

af eventuelle tanker om

indskrænke folketingsmedlemmers ret

til besvarelse her i folketingssalen

afklaret at ordføreren ikke længere mener

der arbejder med planer om at indskrænke de menige folketingsmedlemmers mulighed for at stille spørgsmål til statsministeren sådan fremgår det i begrundelsen af spørgsmålet og det vi har fået konstateret nu er jo lodret forkert det er ikke statsministeren som arbejder med de her planer det

folketingets eget præsidium folketingets udvalg for forretningsordenen

sidder udmærkede medlemmer af venstre som arbejder med de her planer

en tilkendegivelse fra folketingets formand som det nu bør være og er

til det her forslag men blot sagt at hvis man skal indføre nye spørgetimer og statsministeren skal komme mere i folketingssalen

i hvert fald være på den anden side af eu formandskabet fordi vi har så dårligt med tid i øjeblikket så jeg synes egentlig at det vil være mest relevant hvis ordføreren retter henvendelse til sine egne medlemmer i folketingets

vil tilkendegive om statsministeren

er for en indskrænkning af folketingsmedlemmernes adgang til at stille spørgsmål

til statsministeren jeg synes det er en krumtap i vores folkestyre at vi her kan diskutere også små ting med landets statsminister og ikke bare de store

ting for folkestyre er jo andet end europagt og henstillinger fra eu og finanslov og den slags ting det er altså også

er afgørende og der synes jeg at jeg mangler svar på om statsministeren vil kunne leve med vil kunne acceptere

adgang til at stille spørgsmål bliver indskrænket

jeg godt i al stilfærdighed henlede opmærksomheden på at folketinget også under den tidligere regering arbejdede med planerne for at ændre på rammerne for spørgsmål

henvendte sig jo i oktober to tusind og ti på vegne af præsidiet til den daværende statsminister med forslag om en forsøgsordning der meget ligner det forslag som nu er fremlagt men men med den forskel at adgangen til at stille § tyve spørgsmål til statsministeren til mundtlig besvarelse

jeg gentager at adgangen faldt bort

så imidlertid ikke er blevet iværksat

hvor § tyve spørgsmål til

til mundtlig besvarelse ville falde bort den situation har vi ikke nu det er et andet revideret forslag det nuværende præsidium og det nuværende folketings formand har gjort sig til fortaler for og jeg vil igen anbefale at ordføreren taler med venstres medlemmer så kan

styr på hvad venstre egentlig mener om den her sag og så må folketinget jo

det næste spørgsmål er til finansministeren af herre joachim b olsen

i lyset af ministerens svar på finansudvalgets spørgsmål nummer seks og tredive af anden november to tusind

hvoraf det fremgår at en afskaffelse af topskatten vil medføre en stigning i beskæftigelsen på femtentusind personer at det vil være rimeligt i forbindelse med de kommende skatteforhandlinger at lade dette forhold få betydning

og imødekommende på den måde at det naturligvis sammen med en række andre

spørgeren henviser til fremkommer i

velfærdskommissionen og andre kommissioner uden at jeg præcis husker hvem der fokuserede skarpest på

der er tale om velkendte faglige betragtninger og de vil naturligvis

skattereform på linje med en række andre hensyn herunder fordelingshensyn som jeg har en fornemmelse af at spørgeren måske er mindre fokuseret på end det

finansministeren nu henviser til den ypperste sagkundskab som netop flere gange har påpeget at det er en rigtig god idé at kigge på den høje marginalskat i danmark

ved at gøre noget ved topskatten ved at sænke den eller helt fjerne den end ved at øge

gøre opmærksom på at

at det er en del af regeringens dagsorden at gå

jeg har det jo sådan at jeg er medlem af

jeg mener også at nogle af de grundlæggende træk ved vores samfund som er særlige for eksempel en

så så der tror jeg at vi er grundlæggende uenige men

jo ikke det samme som at jeg ikke anerkender de beregninger der her er gjort gældende

med i betragtning når vi fremlægger

en helt rationel betragtning

en udfordring omkring arbejdsudbuddet i danmark

gøre noget ved topskatten her får man faktisk rigtig meget arbejdsudbud for pengene også mere arbejdsudbud end hvis man kiggede på

men ud fra en rationel betragtning får man simpelt hen mere for pengene ved at gøre noget ved topskatten ved at sænke den eller helt at fjerne den end

fremgår det også af

er ganske stor jeg tror at man taler om en point hvilket vil betyde at vi

vil have en ulighed i i danmark

har i sverige hvilket jeg tror at de fleste mennesker

måske har en mere snæver opfattelse af hvad der er rationelle økonomiske

de forhold der er lagt til grund

jeg har en bredere opfattelse af hvad der

til et stærkt samfund ikke alene socialt men også økonomisk jeg tror at fordelingen spiller en større rolle

rolle hvor man finder pengene henne forestiller man sig at man

at vores uenighed på det her punkt muligvis bunder i

der også står i svaret gennem et lavere offentligt forbrug

måske sætte os ned og snakke om jeg ved i hvert fald

også forslag som ikke bare besparelser men som også

er med til at øge arbejdsudbuddet og jeg tror at vi er enige om at det at

får øget arbejdsudbuddet i danmark faktisk forudsætning for

får skabt vækst og og velstand hvis danmark skal være blandt de ti rigeste lande i verden

drastisk øgning af arbejdsudbuddet

man kunne så også sige at vi bruger ret mange penge på uddannelse i danmark uden at den også føromtalte sagkundskab entydigt siger at det er noget som

kan man ikke rigtig sige noget om at vi får mere for pengene men det

vil skære en hundrede og halvtreds milliard kroner

økonomer udtale at det at det formentlig ville føre i retning af en helt anden samfundsmodel end den vi har i øjeblikket

nogle konsekvenser man vanskeligt kan overskue

hen bare det jeg holder mig til i den grundlæggende debat

det næste spørgsmål er til justitsministeren af fru inger støjberg

tilstrømning af familiesammenførte udlændinge

tolv fremsat et lovforslag der blandt andet

indeholder jo som altid en beskrivelse af hvilke konsekvenser de foreslåede ændringer vil have

bare henvise til afsnit fjorten i de almindelige bemærkninger til lovforslaget hvoraf det fremgår at lovforslagets ændringer af betingelserne for ægtefællesammenføring vil betyde at det der nu er gældende er det der var gældende frem til ultimo to tusind og ti altså med de ændringer

lovforslaget det der var gældende frem til to tusind og ti genindføres altså i hovedtræk og det skønnes på den baggrund at lovforslaget årligt vil

familiesammenførte ægtefæller jeg er glad for den brede støtte der har været i offentligheden til at vi har kunnet afskaffe pointsystemet der er ingen tvivl om at

heftig diskussion jeg er glad for de positive signaler

konservative

har jo ganske mange gange fået at vide hvordan den tidligere regering rent faktisk

vist også før slutningen af to tusind og ti og jeg har jo sammen med fru inger støjberg flere gange haft lejlighed til at læse tidligere statsminister lars løkke rasmussens udtalelse

har vi fået indvandringen under kontrol derfor må jeg indrømme at jeg

den bekymring som jeg fornemmer ligger bag det her spørgsmål vi genindfører rimelige regler en robust og retfærdig udlændingepolitik og jeg er som justitsminister som sagt glad for at de ændringer vi har præsenteret

eget forslag så det kommer ikke så meget bag på mig men det

nye integrationspolitik for robust og retfærdig

ved den her udlændingepolitik når

en fire og tyve årig ufaglært person fra somalia godt kan

indfører og som jo altså svarer til den der var gældende under den tidligere regering ved udgangen af to tusind og ti og hvor vi jo gentagne gange fik at vide at der var styr på tilstrømningen

det har rigtig nok konsekvenser for den tre og tyve årige

det indrømmer jeg gerne men vi betragter fire og tyve års reglen som et vigtigt element til netop at sikre en robust udlændingepolitik derudover har vi et tilknytningskrav som fastholdes og så har vi

at vi bruger udlændingelovgivningen til at fremme integrationen i det

det er i al sin enkelhed det og så handler det om at vi ønsker at få udlændingepolitikken funderet på midten af dansk politik igen hvor vi kan skabe opbakning omkring den også hen over midten i dansk politik

jeg som sagt ganske godt tilfreds med jeg synes ikke at det har været kønt at udlændingepolitikken har skullet dikteres af finanslovforhandlinger og at der har været lighedstegn mellem stramninger af udlændingepolitikken og store velfærdsbesparelser

en holdningstilkendegivelse fra ministeren om det robuste og retfærdige i at en tre og tyve årig sygeplejerske fra

nu behøver ministeren ikke igen

opremsning af politikken men

det her og en forklaring på hvad det robuste og også det retfærdige er i det

at man udelukker en tre og tyve årig faglært sygeplejerske fra australien fra at komme til danmark

tager en fire og tyve årige ufaglært somalier ind og så behøver ministeren

heller ikke bare lige for god ordens skyld igen at henvise til udtalelser fra to tusind og

kan se at det allerede er blevet bemærket og det gør jeg fordi der jo i de spørgsmål der bliver stillet helt åbenlyst er en manglende vilje til

derfor bliver jeg ved med at

i forbindelse med åbningen af folketinget i to tusind og ni sagde i tæt samarbejde med

fører reglerne tilbage til udgangen af

to tusind og ti bare så det perspektiv er på plads det der er det robuste er en fire og tyve års regel

et tilknytningskrav og det er danskprøver

er det retfærdige er det samme hvorfor fordi kriterierne for at få familiesammenføring

gennemskuelige de er til at holde styr på

der venter en og det synes vi i regeringen er ganske fornuftigt og derfor er det regeringen har skabt

justitsministeren i al beskedenhed vil jeg blot sige at sådan er sammenhængen jo ikke

at en tre og tyve årig faglært sygeplejerske fra australien ikke kan komme til danmark mens en fire og tyve årig ufaglært fra somalia godt kan

adgangen til danmark er fuldstændig klar den er ikke baseret på

et bureaukratisk komplet

som blev kritiseret heftigt i erhvervslivet

også et uretfærdigt system vi sikrer en fire og tyve års regel vi sikrer et tilknytningskrav vi sikrer

få ægtefællesammenføring i danmark skal bestå en danskprøve på et vist niveau det synes vi både er robust og retfærdigt fordi

til at se hvad det er man skal leve op til jeg troede rent faktisk at det her med fire og tyve års reglen betød noget særlig for venstre

temmelig mange gange men det synes jeg da bare man må tage til efterretning altså at fra borgerlig side åbenbart er klar til at slække på fire og tyve års reglen den her regering genindfører fire og tyve års reglen som den var gældende før

pointsystemet hvorfor fordi fire og tyve års reglen er vigtig ikke mindst hvis vi skal sikre

og dens støtteparti havde en helt anden tilgang til udlændingepolitikken end den nuværende regering

at man skal have mulighed for at opnå familiesammenføring i danmark hvis man opfylder en række både relevante og rimelige krav vi ønsker som det har været fremme tidligere spørgsmål at gøre op med den tidligere regerings udlændingepolitik

gav bedre muligheder for at blive familiesammenført her i landet det er regeringens

opfattelse at udlændingelovens regler for det første skal sikre at udlændinge der er og bliver meddelt opholdstilladelse her i landet

boligkravet og selvforsørgelseskravet medvirke til at understøtte for det andet skal der

stilles krav om en aktiv

til landet udlændinge der ægtefællesammenføres her i landet skal have klare og enkle incitamenter som det også har været fremme tidligere til løbende og målrettet at opnå kendskab

grundlag for deres integration i det danske samfund i al sin enkelhed handler regeringens tilgang til udlændingepolitikken om at bruge udlændingeloven til også at

bruge de ressourcer som er til stede i videreudviklingen af det danske samfund det kan man have forskellige synspunkter

det er vigtigt og det er derfor at vi som sagt har tilrettelagt en udlændingepolitik som er robust og retfærdig og som betyder at det vi gør er at vi tilbagefører reglerne på familiesammenføringsområdet til det

en fast og fair udlændingepolitik men det tror jeg vi har til gode

det har jeg faktisk før hørt ministeren tale noget uden om men når det kommer til spørgsmålet her

cepos i to tusind og elleve viser at indvandrere fra mindre udviklede lande svækker de offentlige finanser med knap seksten milliard kroner i to tusind og ti tal

indvandrere fra mere udviklede lande bidrager

også målt i to tusind og ti tal samtidig

en ægtefælle er større blandt indvandrere og efterkommere fra mindre udviklede lande end blandt indvandrere og efterkommere fra mere udviklede lande givet dette hvordan kan det så være at

en kvalificeret tilgang til

danmark ved at afskaffe pointsystemet

indvandringsprøven og så gør man det også ved at nedsætte danskkravet til et

med ringe læsefærdigheder kan bestå

i al beskedenhed gør er at vi fører udlændingelovgivningen på familiesammenføringsområdet tilbage til det der var gældende under den tidligere regering ved udgangen af to tusind og ti

benytte sig af den type af retorik men det må man jo

tilbage til udgangen af to tusind og ti der er ikke tale om

nuværende regering svækker mulighederne for at kvalificerede

hvis man opfylder tilknytningskravet og

må sige at det til stadighed overrasker mig at fru inger støjberg så kan udlægge det på den måde

jo groft sagt den politik som fru inger støjberg

meget overrasket over at at jeg skulle have diskuteret

fire og tyve års regel med ministeren førend ministeren blev justitsminister

det tror jeg har været i justitsministerens drømme

ministeren forudsætter jo mange ting

justitsministeren nu siger at det her

i en bisætning siger jo altså hvis man lige opfylder de her krav som

af systemet når en fire og tyve årig ufaglært fra somalia godt kan komme til danmark

sygeplejerske fra australien på tre og tyve år ikke kan

sige at den ufaglærte godt kan komme til danmark

sygeplejerske ikke kan hvis ikke

den tidligere regerings meget omdiskuterede pointsystem nemlig uddannelsessnobberiet for hvad er der i grunden galt med at være ufaglært hvad er der galt med at man

er det ikke udtryk for det vi skal væk fra nemlig et uddannelsessnobberi

jo rigtigt at den nuværende regering vil genindføre fire og tyve års reglen hvorfor gør vi det det gør vi fordi vi mener at fire og tyve års reglen blandt andet er et vigtigt værn imod tvangsægteskaber men det konstaterer jeg jo bare

fru inger støjberg er klar til at slå huller i vi sikrer med en fire og tyve års regel og et tilknytningskrav og et sprogkrav for at få ægtefællesammenføring

retfærdigt grundlag så er hele humlen i forhold til de tal

er den tidligere regerings efterladenskaber som er udtrykt i den rapport det er jo svigt på svigt på svigt i integrationen

synes da når vi nu har debatten og man står og læser den type tal op at det mindste man kunne gøre

jeg har talt op at ministeren har stillet fem retoriske spørgsmål til sig selv i løbet af den her lille seance så derfor må onsdagsspørgsmål være noget helt andet end det var tidligere

det er uddannelsessnobberi når man tager et eksempel som en sygeplejerske fra australien eller en tømrer faglærte mennesker som man nu bremser i muligheden for at komme til danmark bare fordi de er tre og tyve år

noget som vi netop ikke skulle

kan bidrage til det danske samfund jeg har netop

få en kvalificeret tilgang til danmark

det som regeringen nu vil gøre op med samtidig med at vi jo diskuterer økonomi og de udfordringer som vi har for velfærdssamfundet så derfor ministeren jeg forstår ganske enkelt ikke at regeringen på den her måde vil standse tilstrømningen af

kvalificerede udlændinge hvorimod man åbner for ukvalificerede

hun fra flere af den her type af sammenkomster hvis man må

er jo den type af sammenkomster man kan strække sig til med den nuværende opposition og det er helt fint men jeg vil dog alligevel sige

at læse regeringsgrundlaget som en prop i et forsøg på

tror jeg er en tilsnigelse pænt sagt hvis man læser regeringsgrundlaget

sikre danske virksomheder muligheder for

tiltrække kvalificeret arbejdskraft så lyser det ud af regeringsgrundlaget hvorfor fordi det er vigtigt og hvorfor gør det også det jo fordi regeringsgrundlaget

et opgør med det som vk regeringen blev tvunget til gang på gang af dansk folkeparti

som vi nu kan se at man har travlt med at løbe væk fra sidst men ikke mindst den såkaldte grænseaftale hvor man blev tvunget til at gøre noget

den grad har skadet danmarks omdømme og som har betydet eksempelvis når det handler om mulighederne for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft at

nu ikke helt kan afvise at der er folk som har tænkt sig om en ekstra gang det synes jeg hører med til den type af spørgsmål som fru inger støjberg stiller der er ikke tale om her at vi blokerer for tilgangen af kvalificeret arbejdskraft vi fastholder en fire og tyve års regel fordi vi mener den er vigtig det er rigtigt at en tre og tyve årig sygeplejerske

må hun fordi fire og tyve års reglen er vigtig

stempelafgifterne på forsikringer markant op så alle danske forsikringstagere fremover skal betale markant mere for en indbo ulykkes skades og rejseforsikring

regeringen der sætter stempelafgiften op afgiften stiger på grund af de

det fremgår nemlig helt klart af teksten i den tidligere regerings aftale om danmark som vækstnation fra maj to tusind og elleve

om skattekreditter blandt andet skal finansieres ved at der rettes op på en forkert praksis for hvordan afgiften på kombinerede forsikringer beregnes det er denne opretning som ligger bag afgiftsstigningen det som vi nu har foreslået er at man lægger afgiften om så den bliver ændret fra en stempelafgift til en løbende præmieafgift det betyder at i stedet for at man skal betale en større engangsafgift når forsikringen bliver tegnet så bliver afgiften delt ud på de løbende præmier regeringen synes ikke

er hensigtsmæssigt at afgiftssystemet gør det dyrere i sig selv at tegne en forsikring

heller ikke at det er hensigtsmæssigt at afgiften er en ekstraudgift når folk gerne vil skifte forsikringsselskab fordi de kan få en bedre eller billigere forsikring i et andet forsikringsselskab vi synes at en løbende præmieafgift er en bedre måde at betale afgiften på

skal man også huske at det er små afgiftsbeløb vi taler om

jeg også gerne slå fast at det ikke er rigtigt at man skal betale markant mere for sine forsikringer

er et godt forslag som fjerner nogle eksisterende uhensigtsmæssigheder forsikringsbranchen som jo skal administrere afgiften mener i øvrigt også at en omlægning til præmieafgift er en god reform som både giver en bedre og mere moderne afgiftsmodel

til afgiftsreform i høring og vi er nu i gang

se på de høringssvar der er kommet ind og om de skulle give anledning til

var skriftligt og var oversendt til skatteministeren overhovedet ikke svarer på det

når man nu sætter stempelafgifterne op

om man kan gøre ting mere smidigt så der er mindre bureaukrati det er

stempelafgiften væsentligt op i forhold til hvad der er blevet opkrævet de sidste

så mener at der historisk set har været opkrævet for lidt

antallet af danskere som så tegner en forsikring og når

det fordi vi ved at hver femte lejer i dag ikke har nogen indboforsikring det er når vi ved at op mod hver tiende i nogle af de udsatte grupper ikke har

en skadesforsikring og at mange af dem heller ikke har en ansvarsforsikring så får det jo nogle enormt store konsekvenser for de mennesker hvis deres lejlighed bliver udsat

eller hvis de uden en ansvarsforsikring

gør skade på andre menneskers enten liv og legeme

ministeren forholder sig til så jeg er da egentlig stadig væk interesseret i at vide hvad ministeren svarer på det spørgsmål jeg har stillet

spørgsmål er forkert regeringen sætter ikke stempelafgiften op årsagen til at afgiften stiger er de regler der gælder i dag vi retter op på en praksis

som den tidligere regering i øvrigt også havde til hensigt at rette op på

så vi faktisk gør det lettere at få bedre og billigere forsikringer og det er derfor

er diskussionen diskussionen er jo at man i forbindelse med den omlægning

sige at man vælger ikke at lave en anden praksis men man vælger at opkræve langt mere end man har gjort tidligere fordi man måske har vurderet at der gennem tiden er blevet opkrævet mindre end man kunne

der store kreativitet for at hive penge op af folks lommer det mit spørgsmål jo egentlig går på er om ministeren og regeringen ikke er bekymret for at det vil få endnu flere danskere til ikke at tegne en forsikring

hver femte som ikke har en indboforsikring

i en klemme hvor de står i økonomisk gæld resten af deres liv derfor må jeg sige

sker nu vil få endnu større sociale konsekvenser for de mennesker der i dag ikke har en forsikring og også for mange flere men jeg kan høre at ministeren slet ikke ønsker at forholde sig til hvorvidt regeringen mener at det her

eller ikke vil fremme danskernes lyst til

opkrævet det i stempelafgift der burde det er klart at når regeringen registrerer et problem så løser vi det i forhold til at sikre at flere tegner en forsikring og at det også bliver lettere

skifte forsikringsselskab hvis der er mulighed for at få en bedre eller billigere forsikring

afgift på at tegne en forsikring

mener jeg da vil være en imødekommelse af

den helt relevante problemstilling som spørgeren rejser

det ikke er korrekt at regeringen har som mål at rette op på forkert praksis

det kan man vel godt gøre samtidig med at man moderniserer en afgift det er

af afgiftspålægger vi ikke

i en situation hvor man lægger flere skatter og afgifter på

blandt nogle af de udsatte grupper og særlig hos lejerne er hver femte der ikke har en indboforsikring mange af dem har heller ikke en ansvarsforsikring kan ministeren slet ikke se at der er problem i at man fordyrer det for de her familier og

der skal i en afgift eller i en skat i øvrigt

kan i hvert fald slå fast at det ikke er regeringens position regeringens position er

folketinget naturligvis skal betales som

har har fastslået hvis der så er en forkert praksis i hvordan afgifter bliver opkrævet

ret skal være ret i tillæg til det har regeringen så en ambition om

afskaffe en forældet stempelafgift det håber jeg da også at venstre vil påskønne og erstatte den forældede stempelafgift med en mere moderne løbende afgift på præmier uden at der sådan set ændres

er også stillet til skatteministeren også af

viser at særlig unge og personer med lave indkomster allerede i dag afholder sig fra at tegne forsikringer på grund af udgiften når regeringen nu planlægger at forøge stempelafgifterne på forsikringer markant

og er regeringen fuldstændig ligeglad med de store konsekvenser

har svaret på forrige spørgsmål ligeledes stillet af fru ellen trane nørby som det fremgår af

der komme afgiftsstigninger som følge af den nugældende stempelafgift

og ikke fordi regeringen ønsker at øge stempelafgifterne regeringen har derimod foreslået en reform

det fremover bliver billigere at tegne en forsikring afgiften bliver i stedet lagt over på den løbende præmie og bliver dermed et lavere beløb per år i stedet for en højere engangsafgift

afholder nogen fra at tegne en indboforsikring som koster to tusind kroner i præmie om året at man skal betale en årlig præmieafgift på to og tredive kroner selvfølgelig bekymrer vi os over

nogle unge og mennesker med lave indkomster undlader at tegne forsikring

det er ikke forsikringsafgiften som udgør relativt små beløb der er problemet her jeg vil slutte med

om reform af afgiften på skadesforsikringer i høring

for at gøre dem mindre bureaukratiske sådan set også at vi har forsøgt at

det her handler om at regeringen regner med at man får et større provenu ind i forbindelse med den her omlægning altså at man vil hive flere penge op af lommerne på forsikringstagerne

det den enkelte husstand det den enkelte unge det den enkelte lejer vil stå tilbage med er

og hvis man gør det dyrere at tegne en forsikring

derfor må jeg sige at

regeringen kan være så ubekymret når vi ved hvor store andele af befolkningen der allerede i dag ikke tegner en forsikring

kun bekymret for i overskrifterne men ikke når det handler om

er ærgerligt at man ikke lader det man siger

når man nu opkræver et større provenu så hiver man også flere penge op af lommerne på forsikringstagerne

over at unge mennesker og mennesker med lave indkomster ikke tegner forsikring i det omfang man kunne ønske sig det ligger mig meget på sinde og netop derfor synes jeg og regeringen at det er fornuftigt at vi gør det billigere

at afskaffe den stempelafgift der er i dag som er en høj afgift på det at tegne en forsikring og i stedet for erstatter den med en lavere løbende

at regeringens politik den

afgiften på forsikringer rent faktisk gør det mere attraktivt

spørgeren og jeg som minister er bekymrede for

få et større provenu end man hidtil har fået hvis man skal generere et større provenu så er der jo nogen der skal betale og dermed

for den unge for lejeren eller for

alle de almindelige danskere som tegner en indboforsikring en ansvarsforsikring en rejseforsikring en skadesforsikring

så kan ministeren sige nok så meget om at man bare implementerer en praksis som har været der hvor man har opkrævet for lidt men det ændrer

at påstå at regeringen ønsker at gøre stempelafgiften højere tværtimod

ønsker regeringen at afskaffe stempelafgiften og i stedet for indføre en afgift på

jeg vil bare gerne sige det helt klart

at der har været betalt for lidt i stempelafgift i en lang periode naturligvis

hvilken farve eller overbevisning den siddende regering måtte have at sørge for

overensstemmelse mellem lovgivning og praksis

det er én diskussion den anden diskussion er så om hvordan vi sikrer en moderne og ordentlig beskatning af forsikringer og der er det da smartere med en lille løbende afgift end en høj engangsafgift særlig hvis

set ligegyldigt hvad det så er der skyldes at praksis gennem tre og tyve år har været at man har opkrævet mindre end man kunne opkræve men det der står tilbage er jo at når ministeren ser sit snit til at omlægge stempelafgiften til en løbende afgift så vælger man samtidig også at sætte den på højere niveau end det danskerne har oplevet hidtil

en indboforsikring en ansvarsforsikring en skadesforsikring og alle de andre forsikringer som danskerne er nødt er nødt til at have og jeg må sige

er bekymrende at man gør det dyrere for de almindelige danskere at tegne en forsikring men det er jo også bekymrende set i det lys at vi ved at hver tiende husstand i dag ikke har en forsikring

der fremover ikke får en forsikring og når vi i dag også ved at det særlig er de sårbare grupper som ikke tegner forsikring så vil en fordyrelse af deres

at mange ikke har en forsikring men vi nøjes ikke med kun at snakke om vores bekymringer vi

godt handle det er derfor at regeringens politik sikrer at det bliver billigere at tegne en forsikring at det endda også bliver billigere at skifte forsikring

kan få en billigere og bedre forsikring hos et andet forsikringsselskab

regeringens politik

lovforslag om at afskaffe stempelafgiften og i stedet for indføre en løbende afgift på den årlige præmie det er sund fornuft at hvis man i dag ikke har en forsikring

man kommer til at opleve at regeringen gør det billigere at tegne en og hvis man i dag

et andet selskab har et bedre produkt så gør regeringens forslag det billigere

bliver administreret og er praksis i virkeligheden

er stillet til transportministeren af herre preben

øjensynligt ikke er antallet af besøgende der er udslagsgivende for hvilken turistattraktion der får mulighed for skiltning langs motorvejene i henhold til vejdirektoratets nye forsøgsordning jeg begrunder det

indledningsvis oplyse at

sommerland efterfølgende er udpeget til at opnå

jeg tidligere har oplyst i forbindelse med spørgsmål til ordningen

udvalgt på baggrund af indstilling fra

og visitdenmark listen over seværdigheder der ønskes skiltet til er efterfølgende forelagt et udvalg som ud over de tre også består af repræsentanter fra det tidligere økonomi og erhvervsministerium samvirkende

ikke i den oprindelige indstilling fra parterne men de involverede organisationer har efterfølgende vurderet de særlige

vejdirektoratet har valgt at følge disse indstillinger

samtidig understrege at det ikke alene er besøgstallet der er udslagsgivende for om

reaktion som jeg håber andre kolleger

henriksen det næste spørgsmål er stillet stillet

ministeren for by bolig og landdistrikter af fru

tv programmet på dr og musikanter kan løse udfordringen med at sikre en positiv befolkningsudvikling i udkantsområderne

matthiesen også gør det gælder ikke mindst her i folketingssalen men jeg vil indrømme at jeg måske blev en lille smule trist til mode efter at jeg

der tales om bonderøve og musikanter på en nedladende facon som ikke rigtig klæder en politisk debat

til de mennesker det vedrører både de mennesker der har sagt ja til at bruge tid på visionsgruppen og set også for de mennesker der bor i landdistrikterne og i yderområderne

der er alt for meget rådden banan og udkantsdanmark i den retorik der lægges for dagen om vores landdistrikter

med fokus på de udfordringer de potentialer som faktisk findes i vores landdistrikter men

jeg sige at visionsgruppen naturligvis ikke

løse udfordringen med at sikre en positiv befolkningsudvikling i udkantsområderne som det fremgår af det stillede spørgsmål visionsgruppen er sat i verden for at bidrage til en åben

konstruktiv debat om landdistrikternes fremtid den er som navnet antyder en visionsgruppe og er som sådan ikke forpligtet til at komme med forslag der kan omsættes direkte i konkrete politiske initiativer

ske gør vi det gerne lad os nu drøfte

med deres vision som landdistriktsminister finder jeg det vigtigt at vi medvirker til at skabe mest mulig debat om landdistrikterne der skal også være en øget fokus på landdistrikterne

i den offentlige debat og det er jo det visionsgruppen skal medvirke til

på bonderøven og de udsendelser som han har lavet så jeg glæder mig

visionsgruppen kommer med af gode

ministeren om det er tænkt at visionsgruppen

på området altså er det tanken at den

nye visionsgruppe skal overtage den

hvad forestiller man med den her nye visionsgruppe

for at denne gruppe mennesker har sagt ja til det de er hver for sig enere på deres område men stort set

som kan være med til at profilere det på den måde med visionsgruppen

vi samlet en række mennesker som kan gøre debatten om landdistrikterne mere visionær og det mener jeg

i s og sf lagde op til

kan komme med nogle ideer og forslag

at ministeren vil gribe de forslag

og eventuelt bringe dem med videre ind i arbejdet også i landdistriktsudvalget eller hvordan forestiller ministeren sig det er der sat

den her visionsgruppe eller er det bare

heller aldrig været formålet men vi står

politikere have modet til at melde klart ud

gøre en forskel og det stykke arbejde der

er stillet til beskæftigelsesministeren af herre bent bøgsted

om er hvad vil ministeren gøre for at stoppe kommunernes krav om tvangsmedicinering af sygedagpengemodtagere for at de fortsat kan

en sag der ligger både spørger og

indgå i en bestemt lægelig medicinsk behandling for

er sygemeldt i danmark og modtager en offentlig ydelse er det rigtig vigtigt at man selv bidrager til at få det bedre eller blive helbredt men jeg synes selvfølgelig at der skal være

i den måde

ikke gavner den enkelte borger og som jeg i øvrigt

der er er grund til at se på det her område og vi

et udvalg der skal komme med forslag til hvordan vi i det hele taget kan håndtere hele sygedagpengeområdet og her vil det også være naturligt at

om det var rimeligt at en kommune kunne sige til

høre ministerens udtalelse i den her case med birte der mistede

bliver nedsat et udvalg der skal se på hvordan og hvorledes

man skal gøre men i den i den forbindelse er det også vigtigt at man prøver på at kigge lidt på hvordan kommunerne

kommuner jeg kunne forstå at der var flere kommuner der

en kommune der for at man

kunne få et fleksjob krævede at man skulle have

det er ikke så enkelt igen

for at ministeren vil tage det op og kigge på hvordan man kan ændre lovgivningen men

princippet om at man som borger selv

sige at i langt de fleste tilfælde tror jeg det her fungerer på en ordentlig måde jeg synes også det er vigtigt at

afgør hvilken medicinsk behandling der er den rigtige for en patient det må aldrig være en kommunal medarbejder eller sagsbehandler der træffer den beslutning det er en lægelig vurdering det jeg synes vi fremadrettet skal diskutere

der kan være behandlingsmetoder som man som borger føler sig utryg ved man kan være utryg på grund af forventede bivirkninger manglende kendskab til ordningen eller

nu bliver nødsaget til at diskutere hvordan vi kan håndtere sådan at balancen

at det ikke må have den betydning at vi tvinger borgere

vi ved alle sammen at

når en kommune stiller som krav

sygedagpengene og ikke en hjælp til at

bedre tilværelse

lægerne der skal afgøre om de hjælper med til at få en bedre tilværelse

nogen kompetencer hvad angår lægefaglige vurderinger og behandlinger

og det sundhedsfaglige personale der må træffe

der er rigtigt at gøre set med de

som beskæftigelsesminister er vores ydelser og

overførselsindkomster

se at der er noget her der ikke fungerer optimalt det er mig grundlæggende imod at et menneske kan tvinges i retning af en bestemt behandling for at kunne opretholde

indtægtsgrundlag og noget at leve for samtidig med at jeg altså ønsker at holde fast i det grundlæggende princip at borgeren selv skal bidrage aktivt til at få det bedre for at kunne genvinde evnen til at komme tilbage på arbejdsmarkedet det er den balance som jeg synes at

at adressere og jeg tror at der er behov for en

at undersøge det her ordentligt jeg vil lov til at overveje

ekspertise der måtte være på forskellige områder inden jeg

træffer min egen politiske konklusion om hvorvidt der er behov for en lovændring og hvordan den

en frygt eller bekymring hos den enkelte borger over hvad konsekvensen kan være af at tage et bestemt præparat så for mig at se handler den her diskussion ikke om antidepressiver men snarere om det principielle i hvor balancen går mellem et grundlæggende sundt og fornuftigt princip om at den enkelte borger selv skal bidrage aktivt til at få det bedre samtidig med at vi selvfølgelig ikke må lave frihedsindgreb af en karakter

på baggrund af en konkret afgørelse

ankestyrelsen som vi netop har diskuteret

det direkte til enhver tid kan vurdere om det nødvendiggør en lovændring men jeg

stå her og råbe op om at jeg synes at det er forkert

det er derfor der virkelig virkelig er behov for at ministeren kommer på banen og

vi skal så have ændret lovgivningen så ankestyrelsen ikke kan gå ind og godkende kommunernes brug af tvangsmedicinering for at borgerne

sygedagpenge det er sådan set det vi

sådan at ankestyrelsen

det synes ankestyrelsen er helt i orden ankestyrelsen er sådan set ligeglad med hvad ministeren siger så

der ikke er nogen der skal tvangsmedicineres det

en en anden måde end den

ankestyrelsen kan ikke overtrumfe en lovgivning

ikke tale om at det er ankestyrelsen der trumfer hverken ministerens ord eller den lovgivning som folketinget vedtager men folketinget kan jo til enhver tid på baggrund af en afgørelse

ankestyrelsen vurdere om det er nødvendigt med en lovændring

det er nødvendigt for folketinget at diskutere det

samtidig med at og det lytter jeg mig til både spørger og

at der må være grænser for hvad man som myndighed kan tvinge

beklageligt at man som borger får at vide af kommunen at

skal man igennem en bestemt behandling

tvangsmedicinering med

man partout skal tvinge borgerne til en bestemt behandling der måske alligevel ikke er så

en redegørelse for hvad hvad det er ministeren vil med den her lovgivning om ministeren vil

er en kommunal sagsbehandler der kan sidde og træffe beslutning om hvilken medicinering eller behandling en borger

det er en lægefaglig vurdering og det der nu står tilbage at forholde sig til politisk

grundlæggende princip om at borgeren

til selv aktivt at bidrage til at blive rask

borgeren siger det kan jeg ikke se mig selv i

har behov for at høre om der er alternativer jeg har behov for at høre måske fra en anden læge om

skal tage lykkepiller for at få sygedagpenge det er det ankestyrelsen er gået ind

ret meget mere svar end det ministeren allerede har sagt men det er

kommer nogen historier om

ankestyrelsen ikke kan gå ud at sige at en

en klient hvis i ikke tager

er sygemeldt fra sit arbejde på grund af en sygdom en lidelse en funktionsnedsættelse eller noget

jo mere ansvar og jo mere myndiggørelse vi kan lægge dér jo bedre

tvinger et voksent menneske til imod sin vilje at indgå i en behandling

fra sygedagpenge og ud på arbejdsmarkedet igen derfor er det måske allervigtigste i den her diskussion at få slået fast

faktor når et voksent menneske skal blive rask genvinde førligheden eller nogle andre ting er borgeren selv derfor skal vi jo under alle omstændigheder

førtidspension fleksjobområdet kontanthjælpsområdet

borgeren selv der er den primære drivkraft

tvinger voksne mennesker til noget men at man i en dialog

spørgsmål er stillet til ministeren for sundhed og forebyggelse af fru liselott

at sundhedsstyrelsen ifølge pressen har ansat en sekretariatschef som tidligere har fået alvorlig kritik i omniscansagen blandt andet for bevidst at have tilbageholdt vigtig information og for bevidst at have misinformeret folketinget

konsekvenser i forhold til tre medarbejdere i lægemiddelstyrelsen blev afsluttet primo to tusind og elleve kammeradvokaten vurderede at der ikke var grundlag for at statuere et ansættelsesretligt ansvar over for de pågældende tre medarbejdere som led i regeringens initiativ effektiv administration og de strukturelle tilpasninger i den forbindelse er sundhedsstyrelsen og lægemiddelstyrelsen blevet lagt sammen til en ny sundhedsstyrelse og sundhedsstyrelsen har

og nu også et mundtligt spørgsmål

at vi bare kan lade den ligge det her handler om en sag hvor over halvtreds danskere er døde

en sag som har varet i utrolig mange år

på daværende tidspunkt og resten af politikerne og det er

have tillid til

tyve spørgsmål for at få ministerens holdning

det undrer så undertegnede at man ikke kan tage den her diskussion for hvordan skal vi ellers kunne skabe tillid hvordan skal vi have tillid til en minister hvordan skal vi have tillid til nogle embedsfolk der skal give os svar på nogle spørgsmål vi er valgt af folket til at

den lov som man har lavet eller som der er hvis vi har embedsfolk der på den her måde

forholde os som politikere på det område hvordan ministeren forholder sig til vi har to tidligere ministre

kritiseret sagen og kritiseret at vi havde nogle mennesker der misinformerede og så spørger jeg om ministeren er tryg

hvis det er mistillid til

er en meget tragisk sag som vi skal tage ganske alvorligt

er uenig i er om vi skal diskutere

jeg mener faktisk at der er nogle principper

den minister der i virkeligheden har med sagen at gøre jeg

der skaffede tyve million kroner til en pulje som dem der var skadet kunne få gavn af vi rejste sagen og jeg vil også sige at

socialistisk folkepartis ordfører og socialdemokraternes ordfører der også efter advokatundersøgelsen nævner at man ikke kan forstå at

gjort noget ved sagen nu var ministeren jo ikke selv med i de her undersøgelser

kom med sit svar på vores spørgsmål og er måske heller ikke vidende om hvad vi fik at vide på de møder vi står i

er med til at gå ud at fyre en hundrede og fyrre mennesker

som har misinformeret folketinget

i det møde med orienteringen fra kammeradvokaten men jeg

at involveret i det her problem

er afsluttet det næste spørgsmål er også stillet til ministeren for sundhed og forebyggelse af fru liselott blixt blixt

og rigtig meget

nye hospicepladser i perioden to tusind og elleve til

to hundrede og halvtreds mod to hundrede og otte

om at det blandt andet også skyldes spørgerens indsats det svarer til en udvidelse

sidestille med et specialiseret sygehustilbud og derfor målrettet de patienter der har mest komplekse problemstillinger

den store gruppe af patienter der har mindre komplekse behov og som skal behandles og plejes i kommunerne af praktiserende læger

er således fra centralt hold gjort store bestræbelser for at udvikle redskaber der kan bidrage til at sikre høj kvalitet

kigger på et landkort hvor jeg har tegnet

hvor hospicerne ligger så er der nogle steder hvor der er over en times kørsel til et hospice jeg har selv passet en masse terminalpatienter

fase hvor de lå hjemme og de valgte ikke at komme på hospice fordi mange af dem også havde børn

små børn nogle havde teenagebørn

halvfjerds til firs km derfor bekymrer det mig hvis regionen beslutter

hospicer der er i forvejen

at alle mennesker i danmark får de samme muligheder

en problemstilling som er meget central det vi skal være

der står for vores sundhedsvæsen

er det jo også i dialog med regionerne vi diskuterer hvordan

enig med mig i

vi diskutere om der skal bygges nye hospicer

lighed i sundhed og lige adgang for alle når jeg kigger på mit landkort hvor jeg har plottet alle hospicerne ind

mangel på praktiserende læger der er ikke nogen sygehuse i nærheden der er eventuelt nogle sundhedscentre eller nogle andre ting hvor man faktisk med god støtte kunne etablere et hospice og når vi nu står over for at skulle etablere alle de her hospicepladser

jeg mener

lemvig som vi også

de områder der er ramt de mennesker bliver også syge

så kunne vi ikke sådan sige til regionen at det kunne

og fri adgang til vores sundhedsvæsen

og det er i dialog med regionerne at hospicepladserne findes

meget centralistisk hvis vi på christiansborg skulle vurdere de enkelte regionale behov

ekstra pladser og region nordjylland og region sjælland får hver seks ekstra pladser

at træffe beslutninger jeg

i gang i to tusind og fjorten

at hun igen og igen lægger et vist pres

kigge på fordelingen

landsplan for at se om man sikrede at alle fik de samme muligheder

det jeg har hørt i region sjælland er at de får seks pladser det er ikke meget men hvis man vil lægge dem

de andre pladser så kommer

på de tre hospicer der er i forvejen hvilket faktisk er lige en tand mere end man mener er tilrådeligt for et hospice så har man et område som hedder stevns vordingborg

har langt til et hospice og derfor ikke får de samme muligheder

man har et gammelt sygehus i fakse man kunne

gøre noget ved så man fik gjort det man

det ligger jo lige for så det kan godt være at ministeren ikke kan diktere men men man kan jo godt skrive sådan en pæn vejledning om at

skal ses på hele regionen

vi vil øge indsatsen ude ved den almenpraktiserende læge

så må jeg sige

en ting jeg vil undersøge i så

nedbryde selve ideen med et hospice jeg synes det er godt

også skal inddrages i forløbet så patienten gradvist oplever

spørgsmål er stillet til ministeren for ligestilling og kirke

lyder således er ministeren enig i özlem cekic udtalelse i politiken den fjerde marts to tusind og tolv hvor hun nævner

spørgsmål om om regeringen vil indføre kvoter

drøftet regeringens holdning til kvoter i bestyrelser og jeg skal gerne gentage hvordan vi ser på denne problemstilling vores udgangspunkt er at vi

i danmark har alt for få kvinder i virksomhedernes bestyrelser

procent af bestyrelsesposterne i de danske børsnoterede aktieselskaber og hvis vi trækker de medarbejdervalgte fra

udviklingen foregår med sneglefart så hvis

gør noget for at sætte mere skub i tingene

mange år før vi når op på en nogenlunde lige fordeling jeg har lige læst en artikel i

mandag morgen som peger på at der vil gå helt op til halvfems år før vi vil opnå fuld ligestilling på dette område hvis udviklingen bliver ved med at gå så langsomt som den gør nu så vi står med et seriøst problem

af gode talenter at den ene halvdel af befolkningen stadig ikke er i spil til bestyrelsesposterne og det er jeg da helt sikker på at fru fatma øktem er enig med mig i specielt

talt om tidligere i dag kvinder selvfølgelig en minoritet i det her samfund i regeringsgrundlaget har vi skrevet at vi

en dialog med erhvervslivet med henblik på at sikre flere kvinder i bestyrelser

kvoter på baggrund af køn

det står vi fast ved vi er i fuld gang med både dialogen med dansk erhvervsliv hvor

dansk industri

fuld gang med at indhente oplysninger om de kvotemodeller der er indført i andre europæiske lande jeg tror at vi

ved men vi kan også se at der er flere andre modeller

i brug end egentlige kvoteordninger med tilhørende sanktioner

enige om at kvoterne er et redskab

har været mange spørgsmål om kvoter

om de skal indgå i den danske model

be eller afkræfter mens de andre regeringspartier er meget klare i mælet

det vi har sagt er at

helt konkret på et helt konkret spørgsmål når vi gentagne gange har sagt at vi er midt i en proces hvor vi vi

også sagt at den kommer senest til efteråret og det holder vi selvfølgelig

med tvangsopløsning af af selskaber

ikke er noget som vi har på tegnebrættet det som vi til gengæld kigger på er andre modeller som jeg også

den tidligere regering selv givet dispensation til københavns universitet

kvoter er jo et

måltal bare et andet ord for kvoter

at den lagde op til at de enkelte institutioner

og det bakker vi stadig væk

carlsberg for at have fundet deres egen model

fra regeringens side hvor vi kom og hev noget ned over hovedet på dem jeg synes vores tilgange

det bliver så mit næste spørgsmål for nu lagde ministeren op til det

frivillighed som

universitetet den dispensation

man har charter for flere kvinder i ledelse man har operation kædereaktion og det er rigtig godt men som vi også

vi kan godt lidt det som den tidligere regering har gjort men

vi skal have nogle flere instrumenter at

og det kan blandt andet være det som vi har kaldt den danske model og som vi er ved

gulerod og så videre der er mange muligheder men vi er altså midt i processen og vi kommer med noget det er helt sikkert så håber jeg også at

regeringens politik og prøver at skabe klarhed om

giver ministeren stof til eftertanke

den danske model

lidt fortrøstningsfuld når ministeren siger at det med den norske model er man ikke er særlig

eller en beslutning

kunne godt tænke mig at høre ministeren hvilke konsekvenser overvejer ministeren at det skal have for de virksomheder

hvis man stiller nogle krav og nogle kvoter op

i virkeligheden også have hørt efter tidligere

vi kan se er at man sagtens kan have et måltal eller en kvote som er

bliver ved med at snakke om det er der andre lande der har

hen et måltal for at det her vil man gerne nå og det kan se er

ikke hinanden vi kan se at bare det at man italesætter det

også i andre lande så det ene udelukker altså ikke det andet

i ligestillingslovens § elleve om kønssammensætning af visse bestyrelsesposter i staten vil have og vil ministeren herunder oplyse

konsekvenser de statslige forvaltninger vil blive mødt med

i regeringen mener vi at det offentlige skal gå

snakkede om helt fra sidste uge af da

vi havde ottende marts og hvor vi havde en stor diskussion om det og det synes jeg også er helt naturligt

vi se nærmere på de regler som vi har om kønssammensætningen i offentlige bestyrelser i den nuværende ligestillingslov som

fatma øktem nævnte står der nemlig helt præcis i § elleve

der står at man bør tilstræbe en ligelig kønssammensætning og derfor sagde

sidste uge at man sagtens

kunne gå ind og kigge på om en skærpelse af bestemmelsen

er en af de muligheder som man skal kigge på i det arbejde som vi er i gang med i øjeblikket

andelen af kvinder i bestyrelser og helt konkret må man sige at ordet skal udtrykker

på kønssammensætningen i offentlige bestyrelser hvis vi vælger at ændre på bestemmelsen dog uden at jeg vil sætte konkrete tal på for igen

jeg har også efterhånden mange gange nævnt at vi ikke har lagt os fast på en model det

så langt er vi faktisk ikke nået i vores overvejelser endnu men jeg kan da nævne i al almindelighed

er mange love der faktisk indeholder ordet skal uden

sanktioner vedtaget

at ord skaber virkelighed og det skaber også en progression så det er en vej man kan bruge

meget kort spørgsmål hvordan forstår

ligelig fordeling

en overraskelse at at kvinder ikke er en minoritet i danmark eller i resten af verden de udgør rent faktisk

cirka halvtreds procent af befolkningen det gør de ude i den store vide verden og det gør

subjektivt skøn men det

jeg ser gerne at det tal bliver højere men det handler jo også om som vi har talt om masser af gange

ikke et sekund i tvivl om at der er

de to ting skal selvfølgelig afspejle hinanden og det er

som vi er ved at at undersøge

vi skal gøre det bedre end de cirka to og tyve

at følge os os så vi skal være rollemodeller

men hvis jeg lige skal gå det igennem igen vi er ved at bygge noget sammen og

vil bidrage til at finde nogle løsninger i stedet for bare kun at spørge hele tiden

løftet den udfordring vi har i danmark både med bestyrelsesmedlemmer eller mangel på samme

en anden problemstilling som vi også glemmer nogle gange i den her snak

til møde så vi forhåbentlig kan blive enige om nogle fantastiske ting

forkert at ministeren gang på gang siger at venstre ikke bidrager jeg synes at venstre har sat rigtig rigtig mange

vi bidrager lige netop ved at stille de her spørgsmål til ministeren og få

hvis ikke man får svar på sine spørgsmål

mit sidste spørgsmål til ministeren på det her område

ligestillingspolitik bygger det på frivillighed eller bygger det på

er ministeren enig i at en ændring fra bør

jeg nævnte også et enkelt eksempel fra europa men det

som mandag morgen også siger hvis vi bliver ved med dem

halvfems år før vi har har ligestilling i danmark og det tror jeg da ikke er et succeskriterium for

bare siger er kom nu ind i kampen og kom med nogle gode ideer også

vi kan tage et møde i morgen og så vil jeg tage alle venstres gode forslag med i det videre arbejde

vi sætter lidt fut i dem og så kommer vi med nogle nye ting og så får vi mere ligestilling

noget af det handler jo også om at vi skal fjerne

usynlige barrierer der er så vi kan få flere kvinder ind og det

rundt omkring på universiteterne i forsvaret og så fremdeles

også noget af det som det ligestillingsarbejde handler om

adgang til de magtpositioner der er